det er først ordføreren

som reformen er begyndt at virke og efter at medierne har bragt det ene eksempel efter det andet på at alvorligt syge mennesker er blevet nægtet førtidspension og i stedet tvunget ud i nye arbejdsprøvninger meningsløse ressourceforløb og minifleksjob ofte stik imod lægelige anbefalinger og advarsler om at borgerens situation sandsynligvis ville blive forværret kritikken er kommet fra en lang række interesseorganisationer fra borgerne selv og her i folketinget fra enhedslisten dansk folkeparti og efter sidste valg også fra alternativet problemerne har løbende været drøftet her i folketinget forligspartierne har også holdt en del møder hvorefter de har udsendt nye vejledninger til kommunerne med det erklærede formål at forbedre kommunernes brug af ressourceforløbene det har dog ikke fået kritikken til at forstumme forligspartierne har samtidig bebudet at de vil foretage en grundig evaluering

reformen til efteråret enhedslisten synes derfor at det er nødvendigt at vi tager en grundig debat

de menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser af reformen i håb om at det kan påvirke forligspartierne til at gøre op med de værste fejl i

om hvad ministeren kan oplyse om de menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser af lovændringerne vedrørende

af første januar to tusind og og tretten vi havde jo

en del af debatten i går her i folketingssalen ikke om hele reformen men om dele af reformen og ikke mindst ressourceforløb og det vender vi nok også tilbage til under under dagens debat det som forespørgselsdebatten i dag tager afsæt i er jo at enhedslisten vil sætte fokus på de menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser af reformen af førtidspension og fleksjob

er bestemt en god anledning til at gøre status på reformen

ved blev vedtaget af et bredt flertal i folketinget under den tidligere srsf regering jeg kan starte den her debat med at sige at efter min opfattelse

de borgere som er udsatte i vores samfund med reformen er der sket et helt nødvendigt paradigmeskifte udgangspunktet er nu at mennesker ikke skal parkeres på passiv forsørgelse hvis der er en realistisk mulighed for at de kan blive en del af arbejdsmarkedet

til de mennesker som på den ene eller anden måde har eller oplever problemer reformen skal også ses i lyset af at udviklingen gik i den synes jeg

alle partierne bag reformen var enige om at denne kedelige udvikling skulle man forsøge at vende og at det bestemt ikke er perspektivrigt

for samfundet at opgive mennesker til et passivt liv

set meget klart i de første linjer i aftaleteksten og jeg citerer det er nødvendigt at nytænke førtidspensions og fleksjobområdet så flere får mulighed for at realisere deres potentiale i et aktivt arbejdsliv og være en del af fællesskabet

det kræver at mennesker med en potentiel arbejdsevne får den nødvendige hjælp til at udvikle arbejdsevnen så de ikke

med rehabiliteringsteams og koordinerende sagsbehandler samtidig blev der opbygget en helt ny indsats med tværfaglige ressourceforløb og en ny fleksjobordning der er givet plads til personer med en begrænset arbejdsevne intentionerne med reformen er derfor efter min opfattelse fuldstændig rigtige og også helt nødvendige vi skal sætte alle sejl ind på at understøtte at mennesker kommer tættere på arbejdsmarkedet gennem ressourceforløb eller et fleksjob

der er heller ikke nogen tvivl om at det var og er en ambitiøs reform som tager tid at implementere forligskredsen følger derfor også implementeringen meget tæt og det vil jeg komme tilbage til lige om lidt jeg glæder mig dog over at reformen

den trådte i kraft har vist gode takter tilgangen til

hundrede personer om måneden to tusind og elleve til cirka syv hundrede personer om måneden i to tusind og seksten det største relative fald er sket blandt unge under fyrre år og det er nok reformens største succes for det betyder også at langt flere i dag får en aktiv indsats i et ressourceforløb eller i fleksjobordning lige nu er cirka nittentusind borgere i ressourceforløb og de seneste tal viser at knap hver tredje der har afsluttet et ressourceforløb har fået styrket tilknytningen til arbejdsmarkedet de er enten kommet i ordinær beskæftigelse i fleksjobordning eller i uddannelse tre procent er i ordinær beskæftigelse tolv procent er i fleksjob tretten procent er på ledighedsydelse og en procent er i uddannelse tre måneder efter endt

ressourceforløb tre og fyrre procent er tilfredse tre og tredive procent er utilfredse og fire og tyve procent ved ikke eller har undladt at svare de mest tilfredse borgere er dem der selv ønsker et ressourceforløb og det er i særlig grad unge og borgere med psykiske lidelser jeg hæfter mig også ved at der især er stor tilfredshed med de virksomhedsrettede tilbud som også er noget af det

en mere rummelig fleksjobordning hvor også borgere med en meget lille arbejdsevne kan få deres ressourcer i spil lige nu arbejder cirka tyvetusind borgere med en væsentlig

arbejdsevne i fleksjob på op til ti timer om ugen de såkaldte minifleksjob endelig vil jeg også nævne at ledigheden blandt fleksjobbere er faldet fra cirka fem og tyve procent til cirka atten procent de mange resultater er vigtige skridt i den rigtige retning særlig vigtigt er

til de borgere der er så syge eller har så betydelige funktionsnedsættelser at det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne

førtidspensionen blev ikke afskaffet med reformen selv om mange får det til at lyde sådan sidste år blev der tilkendt cirka otte tusind fire hundrede nye

når det er sagt er forligskredsen og jeg selv som beskæftigelsesminister fuldt bevidste om at vi fortsat står over for en lang række udfordringer vi ved for eksempel fra brugerundersøgelser at for mange borgere oplever at de ikke har nok indflydelse på deres eget forløb vi har jo også gennem mediernes omtale af reformen og

hørt om eksempler på forløb hvor borgerne ikke har

målet eller formålet med indsatsen der er ingen tvivl om at der stadig

plads til forbedring når det handler om at få lavet gode ressourceforløb af høj kvalitet det var netop baggrunden for at forligskredsen i sidste måned blev enige om en initiativpakke der skulle være med til at skabe klare rammer for ressourceforløb og større tryghed for vores borgere vi har i forligskredsen fulgt reformen meget tæt ikke mindst under den tidligere beskæftigelsesminister

de sidste måneder hvor jeg har haft fornøjelsen af at være beskæftigelsesminister har jeg brugt mange kræfter på hele spørgsmålet

nogen tvivl om at det stadig væk vil komme til at fylde meget i beskæftigelsesministeriets arbejde i den kommende tid med den seneste initiativpakke går vi nu endnu mere målrettet til værks med en ny skrivelse sætter vi for det første klare rammer for

et ressourceforløb og hvem der ikke skal skrivelsen gør

og at praktik altid handler om rigtige arbejdsopgaver der skal udvikle borgeren og ikke det modsatte

det er fuldstændig fundamentalt igen at slå det fast i den her debat

giver vi som et forsøg borgerne ret til at få inddraget den regionale sundhedskoordinater når den konkrete indsats

har vi som et led i initiativpakken prioriteret cirka fyrre kroner til et projekt der skal styrke borgerinddragelsen nedbringe sagsbehandlingstiderne og sikre en god

efterfølgende har jeg også skrevet til alle landets kommuner om initiativpakken det er vigtigt at kommunerne bakker op og understøtter at ressourceforløb altid bliver den hjælp som

lad mig her afslutningsvis samle op på de samfundsmæssige og menneskelige konsekvenser af reformen af førtidspension og fleksjob reformen har betydet et helt nødvendigt og vigtigt skift i indsatsen for vores udsatte borgere så der nu fokuseres på borgernes muligheder og ikke på deres begrænsninger det er både set ud fra et menneskeligt

samfundsmæssigt perspektiv meget positivt og det skal vi huske at værne om vi er i gang med en langsigtet investering i de borgere der står længst væk fra arbejdsmarkedet og derfor er det også helt afgørende at det der sættes i værk har den rigtige retning og giver mening mit hovedfokus er derfor fortsat at sikre at reformen lever op til de høje forventninger som vi havde da den blev

og det er en afgørende milepæl bliver den store evaluering af hele reformen som finder sted her i to tusind og sytten den skal give os et solidt fundament for at se på om der er behov for justeringer af reformen

vil også sige her i dag som jeg sagde i går at det er vi helt åbne over for i forligskredsen og dermed også i regeringen

ingen tvivl om at reformen grundlæggende er rigtig

også parate til at forhandle om eller handle på at sikre at intentionerne bliver indfriet det vil jeg også glæde mig til at diskutere med folketingets partier det er jo ikke nødvendigvis sådan at alt i den

reformen men med det vil jeg glæde mig til

en god og konstruktiv debat her i folketingssalen

borgere som vi gerne vil hjælpe ind

indtryk at de fleste af de partier der står bag reformen faktisk er ilde berørt over de mange groteske eksempler der har været på hvordan kommunerne behandler alvorligt syge mennesker jeg tænker på de mange eksempler der har været fremme i medierne de mange henvendelser vi som folketingsmedlemmer får fra de pågældende borgere og som jeg ved at ministeren også

nemlig eksempler på at alvorligt syge mennesker bliver nægtet førtidspension selv om arbejdsevnen er tæt på at være eller rent faktisk er nul i stedet er disse mennesker blevet tvunget ud i yderligere arbejdsprøvninger oven i de prøvninger som de allerede har været igennem ofte igennem flere år eller i ressourceforløb eller fleksjob af få minutters eller timers varighed om ugen ja der har sågar været eksempler på at borgere har fået besked på at tage sengen med på arbejde så de kan hvile sig efter at have arbejdet i de ti minutter som deres arbejdsevne rækker til der er også mange eksempler på at det sker stik imod lægelige anbefalinger og advarsler om at sådanne forløb sandsynligvis blot vil forværre borgerens tilstand

jo helt tydeligt partierne bag reformen alle slår syv kors for sig og siger at det skam ikke var intentionen med loven desværre har det indtil nu knebet med konkrete forslag fra forligspartierne og regeringen til hvad der skal gøres ved det ud over at man udsender nye vejledninger og anbefalinger til kommunerne vejledninger og anbefalinger

man når man studerer dem nærmere jo ikke tilføjer noget som helst nyt til det som står i loven i

det måske er loven der er noget galt med det burde ellers ikke være så svært at se ankestyrelsen godkender i langt de fleste tilfælde de groteske eksempler som vi alle sammen her i salen tager afstand fra som det fremgår af ankestyrelsens praksisundersøgelse fra maj to tusind og femten

mener ankestyrelsen ovenikøbet at kommunerne i en række tilfælde har været for lempelige med at tilkende førtidspension kommunerne har ikke i tilstrækkelig grad dokumenteret det som er kravet til at få førtidspension nemlig at det skal være helt åbenbart

vurdere det og hvis kommunen har bare den mindste forventning om at borgeren på sigt kan udvikle arbejdsevne så må der ikke tilkendes

for at forsøge på at udvikle arbejdsevnen det er intentionen med loven siger ankestyrelsen og det har de desværre ret i for det står højt og tydeligt i lovens § sekstende ankestyrelsens ord er som bekendt lov medmindre de civile domstole siger noget andet det gør de bare ikke på det her område de godkender tværtimod ankestyrelsens fortolkning af loven derfor må konklusionen jo være at kommunerne

vi samles om at sætte en stopper for at kommunerne kan mishandle borgerne jeg tøver ikke med at bruge det ord på den måde som vi har set utallige eksempler på

og det fremgår af følgende forslag til vedtagelse fra de tre partier som jeg nu vil læse

anvendes til at tvinge alvorligt syge mennesker ud i arbejdsprøvninger ressourceforløb og fleksjob af ganske få

varighed og at det ofte sker på trods af lægelige advarsler om at det sandsynligvis vil forværre borgerens tilstand folketinget konstaterer at ankestyrelsen generelt godkender kommunernes praksis på dette område men også at efter ankestyrelsens opfattelse er kommunerne for lempelige med at tilkende førtidspension idet de ikke tilstrækkeligt lever op til lovens krav om dokumentation for at borgeren ikke kan udvikle arbejdsevne folketinget finder at dette er en

og pålægger derfor regeringen straks ved begyndelsen af efterårssamlingen to tusind og sytten at fremlægge forslag til ændring af loven således at der kan tilkendes førtidspension hvis arbejdsevnen er under ti timer

og at ressourceforløb og minifleksjob derfor kun er at betragte som tilbud som borgeren kan vælge

går i den rigtige retning og om de ændringer vi ønsker rent

skal have førtidspension og flere der er i arbejde jeg har selv været en del år på arbejdsmarkedet før jeg kom herind og jeg ved godt hvad det betyder at være en del af

gør en forskel det betyder meget for det enkelte menneske før den her reform blev flere og flere mennesker tilkendt

flere og flere mennesker blev ikke en del af det arbejdsfællesskab som jeg selv har været stolt af

vigtigt for alle mennesker partierne i forligskredsen ville ikke acceptere denne udvikling og derfor lavede vi den her reform

skulle give de her mennesker en ekstra chance og med de rette tiltag

den enkeltes behov og udviklingsmuligheder

ressourceforløb og færre fleksjobbere bliver arbejdsløse selv om vi ikke kan måle effekten af ressourceforløbene helt endnu

tegner der sig et billede af at flere

nogen herinde kan have noget imod

mange mener der er også mange ting der ikke virker

bliver jagtet rundt i meningsløse jobafklaringsforløb og mennesker som slet ikke forstår hvad

og det gør mig oprigtig talt meget ked af det hver eneste gang jeg ser det og det er på ingen måde godt nok det vil vi ikke finde os i og det skal vi ikke finde os i

ikke trække unødigt i langdrag borgerne skal inddrages da det er dem der skal være i fokus

og det står klart at man skal have en førtidspension så skal man selvfølgelig have det det synes jeg er klokkeklart men det er desværre ikke det vi ser i alle kommuner og derfor har vi i forligskredsen haft rigtig mange møder og taget det alvorligt

for de her mennesker

og hvordan man skal forholde sig til loven vi har øget borgerens retssikkerhed

har med puljer forsøgt at skabe nogle gode forsøg for at fremme et godt ressourceforløb er det godt nok

derfor er

sømmene og derfor er vi også klar når vi skal til at

i to tusind og sytten

men der er stadig massive problemer som vi ikke

socialistisk folkeparti og konservative

og fleksjob er rigtig flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv

flere er i dag tættere på eller en del af arbejdsmarkedet reformen står

forligskredsen bag reformen er for nyligt blevet enige om en initiativpakke der skal styrke ressourceforløb sikre klarere rammer for hvem der skal have ressourceforløb fleksjob

ministeren har understreget i et brev til landets borgmestre at ressourceforløb aldrig må forværre borgerens helbred reformen evalueres i to tusind og sytten hvilket vil danne udgangspunkt for at drøfte justeringer på reformens område folketinget

lovens krav til dokumentation for at arbejdsevnen ikke kan udvikles og det er jo det der er det helt store problem i

jeg kan forstå på ordføreren og det vil jeg gerne kvittere for at ordføreren anerkender og der har debatten jo flyttet sig at der er en række problemer med den måde som det her virker på og jeg har også forstået på ordføreren og

ordførerens partiformand fru mette frederiksen at sengepraktik

vi skal byde vores borgere det sagde hun i folketingets åbningsdebat så spørger jeg bare ordføreren hvordan vil ordføreren sikre at kommunerne ikke sender

min formand fru mette frederiksen har sagt og jeg i øvrigt selv har sagt mange gange

og går ind og anerkender de problemer der er og ser om vi så kan rette de ting både nu som vi løbende har forsøgt

den kommende evaluering så er

er klart at når der står i lovgivningen når der står i orienteringsskrivelsen at et praktikforløb skal være meningsfyldt og have

hvordan kan det udvikle en

sig selv hvad vi mener med det det tror jeg også selv herre finn sørensen kan finde ud af så jeg synes

vores opgave er så bare at få kommunerne til at rette ind

allerede er begyndt på at tage seriøst og det vil vi komme til at tage endnu mere seriøst

vi herinde står og siger puha det var ikke det der var meningen så mit spørgsmål er

det med sengepraktikken sikre at kommunerne ikke fortsat sender borgere i sengepraktik

og så er der jo efter min konklusion kun én ting at gøre og det er at lave loven om så det er så mit sidste spørgsmål vil ordføreren arbejde for at ændre loven

loven det er sådan det skal være og kig nu i den her skrivelse for der står det ret klart så er det klart at når vi går ind i den her evaluering og

være fuldstændig tudetosset og det viser sig at loven skal ændres

der er syg der har været

ud i ressourceforløb alligevel

rent faktisk gjort at mennesker som før i tiden ikke ville kunne få et fleksjob fordi de ikke kunne arbejde

sagt med andre ord hvis der er et udviklingspotentiale i det

så kan man sætte dem i de her ting læg nu mærke til som der

samme måde det kan vi se i dag de tolker ikke loven på samme måde for

hvordan ordføreren vil sikre at kommunerne

forligskredsen har haft til hensigt

vi stadig væk vil se sager der kommer op

skrivelse kommer ud så det er det der med at

tolker på samme måde det ved vi jo fra mange andre lovgivninger at vi har meget besvær med at sikre altså at kommunerne tolker på samme

sker når vi evaluerer og så må vi se

går ikke længere de her mennesker skal behandles ordentligt vi vil ikke finde os i det men nu har vi givet den håndsrækning til kommunerne

vores erfaringer viser bare at uanset om det er det er mig selv

jeg skal da gerne tage turen rundt med herre leif lahn jensen

og præke for kommunerne hvordan de skal

vi selvfølgelig ønsker at

også kommer til at virke det er slet ikke

eller på førtidspension

et arbejdspotentiale der måske er er fem

have et fleksjob og så man udvikle arbejdsevnen til nogle flere timer i fleksjob

ikke kun på ressourceforløb man skulle udvikle arbejdsevnen det kan man også gøre i et fleksjob og så

kommer på førtidspension

jeg vil ikke hindre nogen i at have et fleksjob hvis de

problem men vi kan bare se at

er flere og flere havnet i et ressourceforløb hvor de egentlig bliver trukket igennem systemet selv om

førende speciallæger som kommunerne sender folk til

til speciallæge for at få afklaret

det er jo ikke herre leif lahn jensens skyld det er heller ikke ministerens skyld at de tolker på den måde

ensartet sagsbehandling så

aabenraa kommune

skal hen så jeg håber virkelig at det der er blevet sagt

at det kommer til at fungere på den måde det vil jeg

der er behov for yderligere stramninger vi skal i hvert fald nok holde øje med om om der er behov for yderligere stramninger

er der i hvert fald en gruppe det ikke rigtig fungerer for for de føler at de bliver trukket igennem systemet uden at få den hjælp de egentlig har behov for og så et stort tillykke

det er noget af det vi skal have set på

i ressourceforløb

lige have to år på ressourceforløb og så måske en år mere det er den gruppe jeg

hvis man kan gøre en indsats der får folk væk fra

hvis de kan få en afklaring til fleksjob eller de kan få en førtidspension eller de måske

gennem en uddannelse så de kan få et job

fuldt ud tilfredse med men vi har den gruppe tilbage som

været i fleksjob og en procent af dem der ikke

et bedre liv

talerstolen men anerkender

bent bøgsted ikke at det her rent faktisk er en fordel

det problem at man kunne gå helt ned til under en time

afklare til fleksjob og der ønsker dansk folkeparti klare grænser for

man skal gå om det skal være fem eller ti timer er ikke det der er det store problem men

vi vil heller ikke forhindre det hvis der er nogen der virkelig selv ønsker at

forligskredsen er ved at prøve at rette op på

i vores samfund vi kan alle blive enige om at der er alt for mange mennesker som står uden for arbejdsfællesskabet syvhundredetusind mennesker på offentlig forsørgelse mennesker som ikke har mulighed for at realisere deres potentiale

for der er jo nogen der skal drive væksten og også skabe nye job venstres helt klare mål er at flere danskere bliver en del af arbejdsfællesskabet og vi ønsker at færre er afhængige af de offentlige kasser midlerne til at nå det mål

skilles men om ikke andet så bygger reformen af førtidspension og fleksjob på det grundlæggende at flere skal være en del af fællesskabet flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv adgangen til førtidspension begrænses og der skal i stedet sættes ind med en tidlig tværfaglig og sammenhængende indsats i et ressourceforløb med fokus på udvikling af arbejdsevne

reformen målretter vi beskæftigelsesindsatsen så flere der er i risiko for at ende på passiv forsørgelse

i dag handler jo blandt andet om de menneskelige konsekvenser af reformen

er det for venstre altafgørende

mennesker ved at parkere dem

konsekvenser i stedet siger vi jo med reformen at alle får mulighed for at være en del af arbejdsfællesskabet

eller du blot kan arbejde fem eller syv timer om ugen

fik cirka fjortentusinde og femhundrede personer tilkendt

to tusind og seksten var det tal faldet til otte tusind fire hundrede er det en succes ja det er det i høj grad tallet er naturligvis ikke en succes

men jeg vil mene at det da er en succes for rigtig mange mennesker der i stedet for nu er i kontakt med arbejdsfællesskabet og ikke er på passiv forsørgelse og så synes jeg da også at det er værd at bemærke at det største fald

vi må også holde fast i at unge ikke skal begynde deres voksenliv på offentlig forsørgelse de skal hjælpes til at få kontakt med arbejdsfællesskabet

hjælpes til hvis de har forskellige former for sygdomme det kunne være depression og angst at komme ud af de ting

udspringer af reformen på landsplan modtog tidligere knap syttentusind

og dermed jo også en helhedsorienteret indsats

af ressourceforløbene derfor har man jo også i forligskredsen fremsat en række initiativer der forbedrer ressourceforløbene og

så må vi holde fast i at vi ser en generel tilfredshed trods alt med ressourceforløbene

fra sensommeren viste jo faktisk trods alt at der var tre og fyrre procent af borgerne som var tilfredse med deres ressourceforløb for venstre er det vigtigt at holde fast i

ud fra de foreløbige erfaringer kan vi se at en virksomhedsrettet indsats i kombination med andre tilbud er

i vores beskæftigelsessystem til at bringe udsatte borgere tættere på arbejdsfællesskabet

det gælder også for borgere i ressourceforløb derfor skal vi blive ved med at se på hvorvidt ressourceforløbene kan justeres og forbedres

de skal nemlig give mening for den enkelte borger

i november to tusind og seksten var der cirka syvogtredstusind personer i fleksjob hvoraf knap tyvetusind arbejdede mellem en og ti timer om ugen i de her såkaldte minifleksjob

at det går den rigtige vej med reformen skaber vi nemlig et mere rummeligt arbejdsmarked

med meget nedsat arbejdsevne har fået mulighed for at være en del af arbejdsfællesskabet

er det et klart mål for venstre at flere bliver en del af arbejdsfællesskabet og færre bliver afhængige af offentlig forsørgelse regeringen har taget nogle helt afgørende skridt i den retning vi ser at flere bytter den offentlige forsørgelse ud med en lønseddel

til sidst vil jeg egentlig gerne sige at vi mener

fra åbningsdebatten i efteråret sengeliggende arbejdsprøvning dét skal vi ikke byde vores borgere er ordføreren enig med fru mette frederiksen i det

hvis ordføreren er enig i hvad vil ordføreren så gøre for at sikre at kommunerne ikke sender

at få ham i en fleksjobordning

på lego og tager af sted fire dage om ugen

da jeg var piccoline efter skole i ottende klasse da jeg

jeg fik mit første fuldtidsjob

en del af et fællesskab blive mødt med forventninger og krav være vigtig og bidrage til at skabe værdi elsker jeg

jeg langtfra ene om at elske langt de fleste mennesker har det ligesom mig de føler sig i live værdsatte og betydningsfulde som en del af et større fællesskab det øger livskvaliteten at arbejde derfor er det rigtig rigtig godt at vi lavede en reform som netop øgede mennesker på kanten af arbejdsmarkedets muligheder

at blive en del af arbejdsfællesskabet vi brød med den udvikling der havde været hvor flere herunder unge mennesker blev efterladt på en varig og passiv offentlig forsørgelse uden udsigt til nogen sinde igen at få muligheden for at opleve den glæde det er at gå på arbejde det er rigtig godt at vi herinde kiggede hinanden i øjnene og sagde de her mennesker fortjener flere chancer vi må ikke give op så hurtigt for det er at give op at efterlade unge mennesker på varig offentlig forsørgelse man kan sige at vi gjorde de her mennesker en bjørnetjeneste

noget rod at bjørnetjeneste åbenbart både kan betyde at man gør noget som er velment men som i virkeligheden gør mere skade end gavn

set også kan betyde at man gør folk en tjeneste men

man gør noget som måske på papiret er i den bedste mening men som i virkeligheden ikke hjælper efter hensigten derfor synes jeg netop at intentionen med den her reform er rigtig intentionen er

realisere deres potentiale i et arbejdsliv og blive en del af fællesskabet heldigvis viser tallene også

mest og det er jeg glad for flere har fået en krog i arbejdsmarkedet enten gennem fleksjob eller gennem uddannelse

også glad for men jeg anerkender at vi ikke er i mål jeg synes helt på linje med alle andre ordførere her

sengeliggende jobprøvning er tåbelige og jeg mener at vi selvfølgelig skal gøre alt hvad vi kan for at flere borgere finder forløbene meningsfyldte og relevante for dem jeg mener naturligvis også at de mennesker som står i den triste situation at deres arbejdsevne ikke

skal have førtidspension

var stofbruger gennem fem og tredive år

han døde jeg har mødt ham han levede et hårdt liv på vesterbro i to tusind og syv blev han testet hiv positiv han havde smitsom leverbetændelse han havde bylder i hjernen han havde en hjerneskade han havde en livstruende lav blodprocent han havde indre blødninger han var indlagt adskillige gange

at krølles arbejdsevne næppe kunne udvikles i en grad så han kunne blive selvforsørgende alligevel skulle han kæmpe en årelang og sej kamp med kommunen

er glad for at man har fokus på implementeringen og det skal vi jo fortsat have

frem mod evalueringen til efteråret skal have fokus på lige præcis implementeringen og sikre at snittet ligger hvor det skal derfor støtter liberal alliance også op om

ikke har det særlig godt med den reform jeg er glad for at ordføreren selv nævner et af eksemplerne

som det indrømmer jeg nok er et af de mest groteske

givet krølle førtidspension med de gældende regler men der er mange andre eksempler der var dorte fra svendborg som jeg fortalte om i går der var den scleroseramte der kun kunne gå hundrede

men som alligevel skulle sendes ud i en arbejdsprøvning af to års varighed og som måtte kæmpe fem år med kommunen før han fik sin førtidspension alle de eksempler er jo produkt af en lovgivning

en ganske bestemt lovgivning der siger at det skal dokumenteres at borgeren ikke kan udvikle arbejdsevne og at det er kommunen der bestemmer det vil ordføreren indrømme at der altså er en lovgivning og nogle afgørelser i ankestyrelsen og ved de civile domstole der

ikke giver mening for borgerne jeg er fuldstændig enig med herre finn sørensen og enhedslisten i at det er svært

dokumentere at der ikke er nogen muligheder for at udvikle en arbejdsevne

godt forstå at det kan være svært for den enkelte offentligt ansatte at skulle kunne det

arbejdsevne ikke længere kan udvikles

godt forstå er svært og det kan sagtens være at vi nødt til at drøfte

lægge snittet hvordan man kan lave en formulering som giver tilpas fleksibilitet

i de der helt klare tilfælde hvor de ikke følger det der er intentionerne

ankestyrelsen medhold så

regeringen jo ingen magtmidler over for kommunerne for

der er ikke nogen her der er interesseret i

skal testes på den måde som de bliver i dag

godkender kommunernes praksis

de skrivelser der er sendt ud

et år og ser fuldstændig de samme eksempler samme antal eksempler så er det klart

nødt til at sætte os sammen i forligskredsen og se på hvad det så er der skal til og

ved med at agere på en særlig måde og hvis ankestyrelsen så endda godkender den praksis

uden for folketinget den har ført til utallige samråd og forespørgsler og masser af historier i pressen om syge og pressede borgere som hang fast i ressourceforløb med jobprøvning og indimellem sengepraktikker

bare blev dårligere af den har ført til masser af demonstrationer

den har også ført til oprettelsen af en lang række facebookgrupper som jobcentres ofre syge siger stop og reformer får ikke lamme til at gå

der tale om syge danskere der føler sig umådelig pressede ikke bare af deres sygdomme skader og sociale udfordringer

hvis de blev ramt af ulykker problemet er at ressourceforløbene er blevet et næsten ubestigeligt bjerg mellem meget syge borgere og den førtidspension som er den eneste løsning for mange og som halvdelen af dem alligevel ender med at få de åbenlyse problemer med reformen har medført en række små lapninger det har dog ikke været nok til at forhindre de problemer som borgerne oplever med ressourceforløbene og derfor heller ikke nok til at dæmpe protesterne mod dem hverken fra politikerne eller

kommunernes sagsbehandlingstider og et bedre match mellem borgerne og virksomhederne

skal etableres praktikophold puljen forsøger blandt andet at løse et af de problemer som de borgere der selv har været i berøring med ressourceforløbene

alt for lange sagsbehandlingstider problemerne omkring ressourceforløbene er dog så komplekse at der skal mere til før demonstrationerne stopper før alle de dårlige historier i medierne stopper og før borgerne kan koncentrere sig om at få det bedre

bliver til den service for vores svageste borgere som var meningen med ressourceforløbene nemlig et forløb hvor borgerne føler at de udvikler sig

hvorfra de hurtigt kommer videre til førtidspensionen hvis de ikke har arbejdsevne nok til at kunne bidrage til arbejdsmarkedet jeg modtager stadig væk henvendelser fra borgere der er taknemlige

eksempler på gode ressourceforløb og

glade for deres ressourceforløb jeg modtager henvendelser fra borgere som er utrolig glade for den

af deres sagsbehandler og ressourceteamet og som føler at de indsatser de har været igennem har givet mening i deres liv men det berettiger ikke til at andre syge og svage borgere slides op i meningsløse jobprøvninger og endeløse ressourceforløb ressourceforløb skal kun være for dem der har glæde af det

og vi håber på at forligskredsen har hjerte og mod til at åbne reformen og justere den på plads så vi ikke spilder ressourcer på at samfundets mest udsatte borgere får aktiviteter der ikke

reformen der mangler i alternativet har vi i lang tid drøftet ideer til forbedringer af førtidspensions

eksperter organisationer og brugere

hvis ens arbejdsevne er på under et bestemt antal timer om ugen for

af med at videregive nogle af de ideer til

er direkte eller inddirekte berørt af ressourceforløbene jeg tolker nemlig den her debat som at forligskredsen faktisk er åben over for at lave de forandringer der skal til og ikke kun

at man er klar til at tage fat på de massive problemer der er jeg hører også fru laura lindahl være åben

være at det er lovgivningen der skal justeres her har danskere som vi er i kontakt med og som har været i berøring med ressourceforløbene foreslået en stærkere socialpolitisk vægtning af visitationskravene så færre ender i et ressourceforløb hvor udfaldet alligevel

en anden idé til forligskredsen er at et ressourceforløb

tilbud men gøres til en skriftlig kontrakt mellem borger og kommune med klare mål for indsatsen perioden og en exitstrategi

mulighederne for exit ressourceforløb skal nemlig sikres

opnår at en borger bare ender på en ny offentlig ydelse som som resulterer i nye udredningsforløb herunder kontanthjælp og så videre

at disse og andre forbedringsforslag fra borgerne allerede er sendt til forligskredsen og

så vi kan give vores mest udsatte borgere den støtte de har brug for til at komme videre

førtidspension og og fleksjob er jo egentlig ret

at vi ønsker at langt flere skal få adgang til arbejdsmarkedet også når man er på kanten af det og også når man alene kan overskue enkelte timer og reformerne blev gennemført fordi vi

brug for at ingen og slet ikke unge mennesker blev opgivet af systemerne og parkeret på førtidspension vi har sikkert alle sammen fulgt

for herre martin lidegaard og som for ti år siden

sin kommune blev opfordret til at at gå på førtidspension

meget ung mand med et handicap som i dag er medlem af folketinget og i øvrigt også medlem af kommunalbestyrelsen

en anden tilgang og og nogle andre muligheder

en målrettet og håndholdt indsats der handler om dem og om deres muligheder og det er rigtig godt men jeg synes

med reformerne vi har diskuteret det rigtig mange gange og det er rigtig godt at vi gør det for det er virkelig vigtigt og vi har jo netop som flere har været

i forligskredsen indskærpet vores intentioner med reformerne og også justeret på nogle ting

vitterlig ingen kan være tjent med at der foregår helt nyttesløse

man bliver sendt i fem minutters fleksjob

mennesker der er terminalt syge eller ingen udviklingsperspektiver har jeg er jo også enig med de tidligere ordførere i at der har været helt groteske eksempler det ønsker vi skal stoppe og i forligskredsen har vi

alle kommuner og samtidig sikret

borgernes retsstilling med adgang til en ekstra uafhængig vurdering fra en sundhedsfaglig person

i radikale venstre fremsat en

de her ting til dørs jeg er stadig ikke overbevist om at vi ikke

i fleksjob men jeg er evigt villig til

tolv måneder ud i i arbejdsprøvning det betyder jo at antallet

er faldet markant og det ser vi i radikale venstre grundlæggende som et problem

bliver reformerne evalueret i år jeg

jeg hører fra alle forligspartier over en kam

det gør vi også i radikale venstre de her reformer skal virke bedre og hører vi også fra ministeren og vi kommer til at følge det

i radikale venstre ligesom jeg faktisk har meget stor tillid til at vi er et bredt flertal

er en fortsættelse af en sådan lidt tænke højt proces som jeg kan mærke ordføreren er inde i og det synes jeg faktisk er meget

at anvende et helt andet kriterium omkring

at hvis man ikke kan anvise borgeren

skal det være en mulighed for at en førtidspension eller det som vi foreslår fra alternativet enhedslisten og dansk folkepartis side

så har en mulighed for at vælge andre løsninger og ikke bliver påtvungen for eksempel et ressourceforløb eller eller et

vejen frem men jeg er ganske åben over for at se på

er andre kriterier der kunne komme i spil

noget af det som alternativets ordfører også fremhævede nemlig at vi har sat midler af til at prøve at eksperimentere med nogle bedre

hvis arbejdsevnen er så lille at man ikke kan

så bør det være muligt at få en førtidspension det er det jo ikke i dag med den reform der blev lavet

det kunne måske også være en

som gør at der ingen udsigter

at man kan komme videre ja så skal man kunne tilkendes

synes jeg egentlig helt grundlæggende

færre timer og så selvfølgelig få suppleret af et forsørgelsesgrundlag så er

er for en en tilgang vi har jeg tror at det er korrekt

ikke har et udviklingsperspektiv og det vil vi også gerne være med til

i spørgsmål til ministrene deltagelse i demonstrationer med videre

mig derfor starte med at slå fast at sf står helt ved de progressive intentioner der ligger i reformen vi skal se på hvad mennesker kan og ikke først og fremmest på hvad de ikke kan men vejen til at føre reformen ud i livet

har været belagt med torne og været unødig stejl og kringlet

eksempler på fuldstændig groteske forløb hvor syge borgere der i forvejen har nok at kæmpe med sendes ud i arbejdsprøvninger eller ressourceforløb som ikke bringer dem tættere på arbejdsmarkedet tværtimod der har været masser af eksempler på uværdig behandling hvor fortvivlede borgere har kæmpet for at blive hørt og respekteret af kommunen

etableringen af de tværfaglige

rehabiliteringsteams er godt tænkt og der er netop brug for et tværfagligt team som ser på det hele menneske og det hele menneskes samlede livssituation

men desværre må vi også sige at vi har set en række eksempler på rehabiliteringsteams der i stedet for nærmest har optrådt som spanske inkvisitionsdomstole hvor man har pint og plaget den anklagede

og trods adskillige henvendelser fra ministeren gennem de sidste år fortsætter nogle kommuner med at behandle borgere unødig nidkært i jagten på den sidste teoretiske arbejdsevne vi må jo bare konstatere at mod nogle kommuner kæmper øjensynlig selv guderne forgæves

derfor sf glade for den foreløbige evaluering og revision af reformen som forligskredsen for nylig er blevet enige om her styrkede vi borgernes retsstilling og slog nogle pæle i i

kommunernes behandling

til bedre ressourceforløb herunder hvordan vi kan gøre noget alvorligt ved de alt for lange sagsbehandlingstider

sf havde gerne set flere ændringer blandt andet et minimumstal vi foreslår syv timer før man kan blive pålagt et fleksjob vi forestiller os også at det skal blive lettere at få et fastholdelsesfleksjob

få alt opfyldt men forligskredsen har taget et skridt i den rigtige retning og sf ser frem til den gennemgribende

spørge ordføreren

hvordan sikrer man generelt set at kommunerne ikke kan sende folk ud i de her forløb som vi alle sammen er enige om at tage afstand fra jeg behøver ikke at repetere det hele hvad er det rent praktisk for nogle lovændringer der kunne gennemføres og sikre at kommunerne ikke får den mulighed for vi har jo det problem at ankestyrelsen i mange mange tilfælde godkender

adskillige henvendelser fra ministeren så er det jo en revision af loven der skal til men vi

man skulle tage loven op til revision

at når man indfører en reform er der en indfasningsperiode det vi oplevede var eksempelvis også en urimelig hård opbremsning i tilkendelsen af førtidspensioner hvad sker der så et par år efter ja så stiger den igen

nogle afgørelser så gør alle kommuner det på en bestemt uheldig måde vi har eksempler på adskillige kommuner der

gør det okay under den samme lovgivning

behøver man ikke at gribe til lovgivningsrevisionsværktøjet med det samme men gøre det som forligskredsen har gjort nemlig at forsøge at rette det til gennem en revidering men hvis det ikke kan være anderledes

jo høre er alle forligspartier enige om at vi selvfølgelig retter loven til

og der er sådan set ikke nogen af de kritikpunkter der ikke desværre vil jeg sige har fået medhold igennem den praksis vi har set i kommunerne men nu er vi i en situation og det er jo en ny situation og jeg er glad for at vi er i den situation at det ene forligsparti efter det andet går op på talerstolen jeg har hørt at man

vi ikke har kunnet få nogen forligspartier til at anerkende indtil nu nemlig at hvis ikke ankestyrelsen retter ind og vi slipper for alle de grimme eksempler på

glad for at ordføreren siger her i dag

er vores intention så vil vi selvfølgelig lave loven om men lad os nu indtil

at se om vi ikke kan få det til at passe ind

revidere det jeg ved da godt at enhedslisten stemte imod loven dengang fordi man jo øjensynligt syntes at det

var meget bedre i det var det bare ikke

den gamle lov var så fantastisk nej det var den ikke

forgæves imod nu har jeg kæmpet mange år

og jeg betragter ikke mig selv den som værende i den

hvert fald konstatere at der er nogle enormt lange ventetider nogle gange årevis på at få afgjort nogle af sagerne i københavn hvad mener herre karsten hønge om den situation som der er i landets største socialforvaltning og landets største

det er nogle kommuner hvor jeg vil sige at jeg synes det er ubegribeligt

stand til at sætte sig mere ind i hvordan en hvordan en borger der

måder kæmper med udfordringer fysisk og mentalt så også skal have en kommune som modstander så jeg har oplevet kommuner også sådan helt konkret og praktisk ved at sidde over for dem og tænke

dog lige godt utroligt at man kan vælge at behandle en af sine egne borgere så ringe men herre rasmus jarlov har jo så i øvrigt ret i den anden del af det her med at der er nogle kommuner der har en ekstremt lang sagsbehandlingstid og en af de ting som vi har fundet penge til

er netop at undersøge de gode ressourceforløb en af de ting vi kigger på der

er jo lige nøjagtig sagsbehandlingstiden hvad kan det betyde at indføre flere koordinerende sagsbehandlere

der ikke er i orden at man eksempelvis når nu herre rasmus jarlov nævner københavns kommune

om at lave om på loven men om at forligskredsen her finder pengene til at udbrede de gode ressourceforløb for det kan jo øjensynligt lade sig gøre nogle steder

få det til at fungere derfor ser jeg med glæde nogle millioner i

af den reform der blev lavet i to tusind og tretten og det kan jeg selvfølgelig ikke svare på fordi jeg ikke er minister men jeg vil gerne sige lidt om hvordan

den reform som blev lavet i to tusind og

reformen af førtidspensions

og det er vi fordi det var en reform der havde sigte på at undgå at for mange mennesker bliver parkeret på førtidspension

så indført nogle andre ydelser eller

det synes vi har været et rigtigt sigte sigte vi kan konstatere at

ikke fordi vi generelt synes at vi har et fantastisk beskæftigelsessystem i danmark

det er alt for kompliceret

der er for mange forskellige kategorier så

der er for mange regler og der er efter vores mening også mange mennesker som bliver bedt om at udføre overflødige aktiviteter altså en form for aktivering som ikke bringer dem tættere på arbejdsmarkedet

der er også efter vores mening mulighed for

som ikke har nogen effekt

ikke måle nogen effekt af dem behovet for

foretager sig opstår når ydelserne er så høje at motivationen

kan være sikre på at motivationen er stor nok så har vi fra politisk side følt at

og og det gennemsyrer så hele systemet

komme under det som vi fra folketingets side ville synes var rimeligt men det er der problemet

af de arbejdsløse rundtomkring for at se hvor meget de kan arbejde og så derefter forsøge at placere dem på nogle ydelser og nogle forløb som man vurderer passer til dem så kommer der rigtig mange enkelteksempler frem og det er jo

at der er rigtig mange eksempler på folk der i hvert fald selv føler at de

føler at det er helt udsigtsløst

aldrig vil komme tilbage på arbejdsmarkedet og de føler at de egentlig bare gerne ville have haft en førtidspension så

flere krav til dem

det er altid svært at tage stilling til de her enkeltsager fordi vi har den her asymmetri at

sagsbehandlernes udlægning

er ordføreren eller uenig med de andre ordførere der jo

ikke har lovet lovændringer

at fjerne alle de der kedelige eksempler vi har på

forløb som borgerne bliver bliver tvunget ud

så er man parat til at lave nogle lovændringer for at sikre at det ikke sker

ordføreren at reformen er så god at der ikke er nogen grund til at foretage

er korrekt og så skal man selvfølgelig finde sig i hvad som helst det gør ministeren også

nu til den saglige del af denne debat lad mig først faktisk takke enhedslisten for at

fået en synes jeg både nuanceret

meget stor reform som nu har været gældende i flere år stort set alle ordførere bidrager jo med

både vigtige men også synes jeg principielle bemærkninger

er her af lovgivningen i dag jeg noterer mig med stor glæde at en lang række af de partier

partier der står bag reformen jo både anerkender og støtter intentionen i den politik

intentioner der har været

lige præcis det der er hele diskussionen her i dag vi vil ikke bare opgive mennesker på passiv

det er både las ordfører der har været inde på det

nogle af de partier der ikke er med i den her reform der skylder

set at sige at at både herre torsten gejl fra alternativet men for den

konstruktive det er enhedslisten som regel men jeg synes at herre finn sørensen igen kommer op

jeg noterede mig at herre finn sørensen

fald alle forligspartier noterede at vi nu laver en evaluering og vi laver

vi gør det for at tage de kritikpunkter der har været af

seriøst det synes jeg altså også at enhedslisten bør erkende i dag det

enhedslisten må gøre hvad de vil men

er der stadig væk potentielle børnesygdomme

og jeg vil skjul på at det her kommer til at være et prioriteret tema for mig som beskæftigelsesminister så det kan man være helt tryg ved og man kan også være tryg ved

spørgsmålet om sengepraktik blev stillet til

svarer finn sørensen den nittende januar

senge praktikker er ikke er særligt tilbud der kan indgå som led i et ressourceforløb og jeg vil gerne starte med at slå fast at der i et ressourceforløb aldrig må etableres praktikker der ikke udvikler mennesker men i stedet opleves som nedværdigende og meningsløse det gælder fx hvis man etablerer et forløb hvor der ikke er et reelt og udviklende indhold men udelukkende er stillet en mulighed for at hvile sig i en seng

har været meget nuanceret omkring spørgsmålet om at få lov til at hvile sig på sin arbejdsplads

selv haft lejlighed til at besøge lego i billund

andre virksomheder hvor folk i fleksjob faktisk kan have et ønske om i løbet af en arbejdsdag det mangler vi helt i den her debat for det kommer til at handle om

hvorvidt folk bliver tvunget til at ligge i en seng en hel dag på en

der er rigtig rigtig mange mennesker som faktisk får stor nytte ud af det og får et andet liv fordi de nu får en tilknytning til

men de har været diskuteret meget i folketingssalen her i dag

for at sikre den bedst mulige åbenhed og også den bedst mulige forståelse af de afgørelser der er truffet

besluttet som konklusion på den her debat

muligheden for det jeg har ikke papirerne og det tilkommer heller ikke mig som minister men jeg synes

skal have lavet et notat der belyser det jeg kan da ikke udelukke

finn sørensen kan have ret i nogle af de pointer

jeg sådan set blot nævne at jeg synes vi fortjener at få en mere tilbundsgående drøftelse af spørgsmålet om ankestyrelsen og hvilke afgørelser de har truffet og også under hvilke forhold det er sket men endnu en gang tak for

som jeg sætter stor pris på for det her tema

de andre partier forligspartierne ikke

forholde sig til ændringer af lovgivningen

jeg sagde i min ordførertale var desværre kniber med konkrete forslag fra forligspartierne og regeringens side til hvad der skal gøres ved det altså ved de problemer jeg ridsede op ud over at udsende de her vejledninger spørgsmålet om sengepraktik

fordi socialdemokratiets formand fru mette frederiksen på baggrund af nogle rigtig grimme eksempler der har været fremme i medierne og som jeg også nævnte i min ordførertale om borgere der kun havde ti minutters arbejdsevne

fordi de absolut skulle gennemføre en arbejdsprøvning

besked på at tage sengen med på arbejde det var det der var anledningen til det

vil bare gerne have at ministeren bekræfter at det var det jeg sagde i min ordførertale og at at

mette frederiksen gerne vil have indført en mekanisme så kommunerne ikke kan tvinge borgeren ud i den situation så vil ministeren gerne bekræfte at det er det grundlag jeg har diskuteret på og ikke det som ministeren

har fuldstændig ret i de bemærkninger men det ændrer sådan set

det er da helt korrekt at der ikke i dag fra min side er fremsat tre konkrete forslag til en ændring af loven men jeg synes også det

der kommer en god og saglig evaluering og så er det vel også glædeligt at et samarbejdende folketing faktisk

det som jeg så også synes er vigtigt at sige i den forbindelse om

der står i svaret den nittende januar et ressourceforløb er en individuelt tilrettelagt indsats med udgangspunkt i den enkelte borgers situation og behov og hvor der kan og skal tages de nødvendige skånehensyn skånehensynene skal sikre at borgere på den mest hensynsfulde måde får mulighed for at udvikle arbejdsevnen og dermed komme tættere

men det er jo noget andet end at man skal spænde en seng efter en trailer eller en bil og det har jo aldrig nogen sinde været det som der har været et politisk ønske om det

nogle eksempler og det kan ministeren

hvis man vil forhindre kommunerne i at sige til borgeren at du bare

nødt til at foretage en lovændring kan jeg få et svar på det spørgsmål jeg har stillet

så også sagt at vi kommer til at evaluere hele lovgivningen for mig er det afgørende

dybe politiske drøftelse

over for kommunerne hvordan man skal lave ressourceforløb og der skal man ikke forværre borgernes tilstand hvis der er brug for at vi bliver mere skarpe på det

har jeg set at der er en åben invitation fra forligspartierne til at

hvis der er behov for at lave ændringer i forhold til den gældende lovgivning

så er jeg villig til at diskutere det men jeg synes det er mest rigtigt at vi tager en grundig

selvfølgelig bliver behandlet på den måde som et politisk flertal

meget stolt af ressourceforløbene og ikke kunne se nogen problemer i det det var

ikke bare nogle af forligsparterne sige at der skal tages fat på

også ministeren sige at hvis det handler om at den lov ikke er god nok

så er ministeren også klar til at ændre

jeg er også ked af at en rigtig rigtig god reform

kommer til at dreje sig om hvorvidt syge mennesker

og det skal vi selvfølgelig også diskutere

det er meget tydeligt hvad der står i dag og hvordan reglerne er det har vi også præciseret vi har sendt yderligere informationer ud til kommunerne men det ændrer jo ikke på at der er brug for at vi evaluerer det det siger sig selv og det ville da være helt mærkeligt hvis jeg som minister skulle sige jeg ønsker slet ikke i en evaluering at forholde mig kritisk til lovgivningen

mange af de andre debatter vi har haft om det men først vil

vi må ikke parkere borgerne på førtidspension hvad er det der ligger i det ja der ligger jo ligesom to antydninger som jeg synes er meget uheldige og som bør diskuteres den ene er at det er ganske forfærdeligt at få en førtidspension

så er du ikke en del af fællesskabet i det ligger der også en definition af at fællesskabet

arbejdsfællesskabet og ikke alle mulige andre fællesskaber som mennesker indgår i altså at det er ganske forfærdeligt at få en førtidspension det er jo det der ligger i det

det må vi for enhver pris undgå

alvorligt syge mennesker kan få det bedre af at få en førtidspension og samme forskning viser at det at man får en førtidspension

man bliver ekskluderet af fællesskabet det betyder måske tværtimod

have et liv hvor man også har et liv

så ligger der jo også i den vending en antydning af at kommunerne generelt bare har delt førtidspension ud med rund hånd ja sågar nærmest tvunget borgerne til at få en førtidspension jeg tror stadig væk at det

i den diskussion for det kan ikke udelukkes

i nogle kommuner har betragtet muligheden for at give en førtidspension som det nemmeste

måske i virkeligheden hvis de fik lidt mere overskud kunne komme et

med et mere aktivt liv

det er sandsynligvis en rigtig kritik over for en del kommuner og det har enhedslisten aldrig nogen sinde bestridt det der bare er interessant

de tilbud man så skulle give de mennesker

var i lovgivningen i forvejen og det er der stadig væk så det der har været enhedslistens pointe har jo ikke været at kritisere tanken

et ressourceforløb det har været en kritik af at man forringede vilkårene for nogle alvorligt syge mennesker der ikke havde mulighed for at deltage i det som begrundelse for at nu

vi så give borgerne nogle tilbud og at vi

parkere dem på førtidspension og så videre det har været vores hovedpointe at de tilbud man gerne ville give borgerne kunne man have givet dem under alle omstændigheder

det er jo så der hvor filmen knækkede det kunne man ikke fordi den slags tilbud koster penge og forligspartierne var enige om at det her skulle medføre en stor besparelse årligt på næsten to milliard kroner det er jo præmissen for den her reform og det er jo drivkraften bag at man lukkede døren næsten helt

at man tilbød borgerne ressourceforløb på en ydelse som de kun kan blive fattigere af

får lov at betale ressourceforløbet selv

bliver den modregnet i ressourceforløbet og mange andre sparetiltag i reformen

så derfor har vi en stor diskussion foran os i forhold til hvad der skal ske med den reform så vil jeg sige at

er sket en positiv udvikling i den her debat for tidligere har det været sådan at når vi har stillet spørgsmål til om ikke det var nødvendigt at ændre lovgivningen for at undgå alle de kedelige eksempler vi har set så har svaret

vi skal bare have kommunerne til at opfylde lovens intentioner

nu har ankestyrelsen mange gange slået fast at det gør kommunerne i det store hele og derfor er jeg jo rigtig glad for den udvikling

kommunerne retter ind eller hvilket ord vi nu skal bruge hvis ikke de holder op med at sende borgerne ud i alle de her forfærdelige forløb sengepraktik

alle de forligspartier som jeg ellers har

jeg er især glad for ministerens allersidste bemærkning vi vil ikke se at man presser

syge mennesker ud i sengeliggende praktik den formulering er jeg også glad for og så ser jeg frem til ministerens

næste instans hvis man ikke er tilfreds med ankestyrelsens afgørelser sådan at vi kan få et fælles grundlag for en vurdering af

presse borgerne ud i de situationer som

da vi behandler to forslag

en privat leverandør i hjemmeplejen

til de private leverandører

at kommunerne forpligtes til at stille krav om bankgarantier fra private leverandører samt at leverandørerne på forskellig vis skal dokumentere deres økonomiske soliditet b ni og halvfjerds pålægger regeringen at fremsætte

om de vil benytte private leverandører i ældreplejen eller ej herudover fremgår det også af forslaget at kommunerne hvis de fortsat ønsker at benytte private leverandører

og økonomisk soliditet som indgår i b otte og halvfjerds men også specifikke krav om alt fra personalets uddannelsesniveau til bæredygtighed i materialeanvendelse

at regeringen ønsker at komme konkurserne i ældreplejen til livs konkurser skaber utryghed hos både borgere og ansatte og det antal konkurser vi har set over de senere år har været for højt det tror jeg sådan set vi alle kan være enige om derfor er vi også ved at gennemføre et arbejde der kan gøre os klogere på hvordan konkurserne kan forebygges som led i arbejdet gennemføres et serviceeftersyn af de lovgivningsmæssige rammer på området det vil sige reglerne om det frie valg af hjemmehjælp efter serviceloven derudover gennemfører vi en mindre ekstern undersøgelse

de mere tekniske dele af arbejdet

når vi skal undersøge kommunernes afregningspriser og vægtningen af kvalitet og pris i de konkrete udbud vi inddrager løbende de relevante aktører på området foa kl ældre sagen dansk sygeplejeråd

pleje og dansk erhverv når dette arbejde er

vil vi tage en drøftelse med folketingets partier om

på området

som de to beslutningsforslag lægger op til

der gælder nu og som blev indført

enhedslisten i to tusind og tretten men det bør i mine øjne ske på et tilstrækkeligt oplyst grundlag så er der også elementer i forslagene

vi i regeringen i hvert fald ikke kommer til at gå ind for jeg synes det er vigtigt at ældre har et frit valg af leverandør og det skal vi bevare for det frie valg giver borgerne indflydelse på den hjælp som han eller hun får og mulighed for at vælge et alternativ hvis hjælpen ikke er god nok det kan vi også se

at halvfjerds procent af de hjemmehjælpsmodtagere der kender ordningen mener det er vigtigt at der er frit valg af leverandør derfor mener jeg også at det frie valg skal styrkes i stedet for begrænses i mine øjne er det på den baggrund en skidt idé når enhedslisten sf og alternativet foreslår at det skal være op til kommunerne selv om de overhovedet vil lade borgerne have adgang til et privat alternativ til kommunens egen hjemmepleje det kræver ikke megen fantasi at forestille sig at en del af kommunerne så vil sige

at der derfor ikke er nogen grund til at give borgerne mulighed for at vælge andre

om det er det offentlige eller det private der løser en opgave men det er afgørende for mig at man som borger har flere alternativer at vælge imellem for vi er alle forskellige og vi har forskellige ønsker og behov og de ældre skal derfor opleve et forskelligartet udvalg og have mulighed for at vælge netop den leverandør der bedst opfylder netop deres behov derfor skal vi naturligvis opretholde

kl har sammen med erhvervsorganisationer formuleret fem anbefalinger om forebyggelse af konkurser

og håndtering af konkurser på pleje og omsorgsområdet

som kommunerne kan skrive ind i deres udbudsmateriale og kontrakter arbejdet med at forebygge konkurser skal blandt andet afdække hvordan kommunerne tilrettelægger deres udbud og hvordan de anvender de fælles anbefalinger hvis vores arbejde kommer til at vise at der er et behov

vi selvfølgelig drøfte hvordan vi bedst sikrer det sker jeg afviser derfor ikke noget på nuværende tidspunkt lad mig slutte med at slå noget fast ja vi ønsker i regeringen at komme konkurserne til livs og det arbejde er vi derfor også i fuld gang med så vi kan tage stilling til de nuværende regler på et oplyst grundlag men vi skal ikke fratage borgerne deres frie valg og vi skal ikke begynde at detailregulere kommunernes brug af private leverandører

hjælp behov som overhovedet kan få det bevilget i dag det tror jeg alle

kender noget til ældreplejen vil være enig i og derfor

også dybt beklageligt at der indtil videre er over ellevetusind ældre borgere der er kommet i klemme i forbindelse

godt at høre at ministeren ikke vil udelukke noget

undersøgelse man sætter gang i vi har diskuteret det her flere gange

side har vi jo foreslået at man lavede en ekstern uvildig analyse af konkurserne og at man kiggede bredere på det altså tilbage fra to tusind og tre hvor vi fik

den daværende regering vk regeringen og

fra 2013 kan ministeren fortælle hvordan det ser ud med konkurser i de kommuner der har benyttet sig af godkendelsesmodellen altså den gamle

siger at i de nitten havde man godkendelsesmodellen og kun i de tre havde man udbudsmodellen

med hele tiden at få flettet ind

udelukke noget og ikke vil konkludere noget nu at det skulle være lige præcis indførelse af udbudsmodellen

kun tegner sig for de tre af de to og tyve konkurser der har skylden det er jo det ministeren står og gør så vil ministeren ikke

man taget ud af talen og det synes jeg

vi diskuterede også det forhold på samrådet sidste gang vi diskuterede konkurser og vi ved jo fra undersøgelser af det her såkaldte frie valg at det faktisk bliver dyrere for kommunerne uden at borgerne får mere hjælp ud af det så jeg synes

men vil ministeren ikke gerne bekræfte når nu ministeren taler om at borgerne er forskellige og har forskellige behov at borgerne

bedre hjemmepleje ved at vælge et privat firma man har ret til præcis det samme

har nogle forskellige valgmuligheder

har mulighed for at have noget forskelligt at vælge imellem det synes jeg er meget

muligheden for at borgerne kan vælge om der står hjemmehjælpen as på bilen eller

al den utryghed utryghed der følger med

regeringen

og det får mig selvfølgelig til at spørge hvad

vælge det fra hvis de selv havde valget men de skal selv finde ud af

at inddrage private leverandører så vil ministeren ikke gerne anerkende at ministeren

jeg vil gerne bede ministeren forholde sig til det konkrete forslag der er

b ni og halvfjerds for princippet i det

nu gør vi det til et frit valg for kommunerne om de vil inddrage private leverandører eller ej og hvis kommunerne vælger at inddrage private leverandører

krav kommunerne skal stille til de private leverandører som modvirker konkurser som sikrer ordentlige løn og arbejdsvilkår

det er en trist situation så derfor er vi inde og se på det her med konkurser det jeg siger

må vi se på det i fællesskab og der vil jeg også glæde mig over at enhedslisten selvfølgelig vil deltage i

punkt 1 vi overlader det til kommunerne selv at tage stilling til om man vil inddrage private leverandører eller om man ikke vil og punkt 2

skal kommunerne stille nogle meget specifikke klare krav til de virksomheder som helt sikkert vil modvirke antallet af konkurser og også i stærk grad begrænse de

ministeren forholder sig helt konkret til det

kommer enhedslisten alternativet og sf dels med forslag om konkrete krav til private leverandører på hjemmehjælpsområdet dels med et forslag om at ændre frit valg så borgerens ret til frit valg af leverandør fjernes

det sidste og slå fast så ingen er i tvivl at socialdemokratiet støtter op om det frie valg de ældre er glade for at have muligheden for at vælge mellem flere leverandører og jeg vil da i parentes bemærke

at benytte sig af den kommunale hjemmehjælp

jo et glædeligt udtryk for at vi gennemgående

nogle knalddygtige medarbejdere her det skal vi glæde os over og det skal vi så sandelig også kæmpe for at holde fast i men vi mener altså fra socialdemokratiets side at det fortsat skal være borgeren der har valgmuligheden og at det ikke skal være noget kommunen kan fratage den enkelte ældre alene af den grund kan jeg

så tilbage til de andre elementer der går igen i to beslutningsforslag b otte og halvfjerds og b ni og halvfjerds her

garantistillelse til beredskabsplaner drift på lige løn og arbejdsvilkår og meget andet

partier på sinde at der skal være ordentlige vilkår hos de private leverandører af pleje og at vi må sætte ind over for de store antal konkurser vi har set i ældreplejen de seneste år mere end ellevetusind ældre borgere er blevet berørt af konkurserne med hvad der deraf følger af utryghed

regeringen bag kravet om en undersøgelse af de mange konkurser og efterfølgende forhandlinger mellem folketingets partier om mulige initiativer regeringen lyttede det er jo altid klogt når der

i en undersøgelse der går på tværs af flere ministerier og har de forskellige aktører med som vi også lige hørte ministeren redegøre for her på talerstolen

forhandlinger om indsatsen imod konkurserne og her vil det være oplagt at de initiativer der opridses i beslutningsforslagene tages med

og som ofte som reaktion på en eller flere konkurser lavet mange anbefalinger fra de forskellige aktører på området til at forebygge fremtidige konkurser men vi kan altså bare helt kælderkoldt konstatere at det ikke har sat en stopper for konkurserne

der helt entydigt at netop bankgarantier og regnskabstjek er det der kan løse problemet helt

og alligevel endte flere hundrede borgere uden hjælp og alligevel endte gladsaxe kommune konkret med en merudgift på tre million kr bankgaranti til trods

er en del af løsningen det tror jeg faktisk at forslagsstillerne har ret i det er også noget af det som parterne på området har peget på men med vita pleje aps i baghovedet må vi jo sige at det heller ikke er hele løsningen så før vi foretager os mere fra folketingets side mener jeg at vi er nødt til at komme til bunds i emnet

at vi fra socialdemokratiets side lagde så meget vægt på at der var behov for en analyse en ekstern analyse vel at mærke af årsagerne

de private aktører eller organisationerne ja så man altså i dag forskellige vurderinger af hvad der ligger bag konkurserne regeringen har

afgrænset sin undersøgelse så der ikke er nogen eksterne men kun parterne selv der kommer på banen det havde jeg skrevet i min ordførertale jeg kan så høre ministeren sige på talerstolen her i dag som svar til mig at der alligevel bliver en mindre ekstern analyse i forhold til afregningspriser og pris og kvalitet i forhold til udbud jeg håber bare ministeren

er der vi skal lægge snittet når vi diskuterer konkurser så lugter det for mig af at man er ude i et tydeligt ideologisk ærinde fra regeringens side og det mener

kan være bekendt i den her sag hvor det altså må være de ældres ve og vel der ligger

i forbindelse med udvalgsbehandlingen

som regeringen er i gang med nu at vi kommer til at forhandle derfor vil jeg selvfølgelig også tage de bekymringer med når vi bliver indkaldt til

ved ikke om det bliver ældreministeren der indkalder til forhandlinger eller en ministerkollega det må ministeren sådan set også gerne opklare for os her i dag hvis hun kan det

og sige at vi er positive over for intentionerne bag beslutningsforslagene her når det kommer til de mange konkurser men socialdemokratiet mener ikke at det er

iværksætte de nævnte krav her og nu

jo så konkludere at socialdemokratiet ikke støtter de to beslutningsforslag men at vi ser

og jo også de forhandlinger der kommer inden

ordføreren ved godt at forslaget går på at nu overlader vi det til kommunerne at tage stilling til om de vil inddrage private leverandører det vil sige

mulighed for at kommunerne kan inddrage private leverandører det er op til en beslutning i kommunalbestyrelsen derfor vil jeg gerne spørge ordføreren hvorfor er det så vigtigt at vi herinde fra folketingets

inddrage de private leverandører for det er jo det

kan vælge frit mellem leverandører og hvis man

i en kommune der har brugt det kommunale frie valg til at sige at de ikke private leverandører ja så er man jo samtidig

som man vil men på bundlinjen står at det her er en diskussion om hvorvidt borgeren skal have muligheden for at vælge mellem leverandører og det mener vi altså i

jeg ved godt herre finn sørensen har flere år på bagen end jeg har men der var dog ingen af os der sad her i folketingssalen da man i to tusind og to diskuterede indførelse af frit valg

der havde private leverandører

klare resultater hvor brugertilfredsheden var steget markant og jo ikke kun for de ældre som benyttede sig af det frie valg er en væsentlig pointe her men faktisk i høj grad også for de borgere der benyttede det kommunale valg men det at man ved at man har muligheden for at flytte sig et andet sted hen

risiko med nemlig risikoen for en konkurs til stor gene for borgerne for kommunens kasse og for medarbejderne

at det er fornuftigt at tvinge kommunerne til at inddrage private leverandører når vi ser på den udvikling der har været så derfor savner jeg stadig væk et svar på hvorfor

er så pokkers vigtigt at folketinget skal tvinge kommunerne til at inddrage de private leverandører når vi nu oven i købet med ministerens medvirken har konstateret at den eneste forskel der er er hvad der står på den bil der kommer og leverer hjemmehjælpen for der følger ikke flere rettigheder med til borgerne

væsentlig del af baggrunden for den lovændring vi lavede sammen i to tusind og tretten

det ville betyde af bureaukrati med den måde den tidligere regering indrettede det på derfor er for den ændring vi har lavet den imødekommer jo langt hen ad vejen nogle af de bekymringer

givet en hel del hjemmehjælpstimer ude hos de ældre så det synes jeg bare viser at vi faktisk har brug for at blive klogere på det her og også

af problemstillingen som jeg er bange for regeringen har lagt ind det er selvfølgelig noget af det som vi vil forfølge både i udvalgsbehandlingen af de her beslutningsforslag

er i enhedslistens beslutningsforslag her hvor alternativet og sf også

haft en række af de fem konkrete forslag som ministeren nævnte her fra talerstolen hvor garantistillelse jo også er en af dem økonomisk soliditet er en anden

hvad der skal være for en løbende proces mellem kommunen og den private leverandør det tror jeg kan være noget af det der halter og som ikke har været så meget oppe i debatten hvordan er det så man løbende kan være i stand til at følge op på jo ikke bare om økonomien hænger sammen hos en privat leverandør men også hvad det

for en kvalitet der bliver leveret vi hører jo alle sammen skrækhistorier om

kan se det når kora laver analyser og

når der konkurreres fordi man i de private firmaer ser langt flere ufaglærte selv om det måske har været ekspliciteret i kontrakten at det

at man venter på at regeringen kommer med en undersøgelse arbejder man ikke med nogen

er risikoen for konkurs jo automatisk til stede

fra medarbejdernes side fra foas side

for konkurserne så skal vi

vi nødvendigvis ved det hele endnu

da man indførte det her sagde den konservative socialminister på området at det var vigtigt at man også skulle stille krav til arbejdsmiljøet

leverandører og måske ligger der noget tilbage i diskussionerne fra dengang som vi burde samle op på og få med videre det

konkurrere på pris hvor man før det kun kunne konkurrere på kvalitet som som jeg forstår det når jeg kigger tilbage

at det ville betyde forringelser for de ældre og også flere

at der i så høj grad bliver konkurreret på pris på baggrund af den lovændring dengang er medvirkende til at vi har set alle de her

regeringens ideologiske fortælling om at det skulle være den lovændring der lige er problemet

for nogle typer leverandører de får meldt sig banen et sted

helt afgrænsede helt overordnet er det da rigtigt at hvis man alene fra kommunernes side fokuserer på pris

anden realistisk vurdering af de bud der kommer ind

og hvis det er noget af det der kommer frem når vi ser resultatet af

eksterne analyse der alligevel bliver lavet i regeringens udredning

da helt klart det vi skal kigge på men det er bagvendt at stille sig op og sige at det er sådan fordi man

det er sådan når de konkrete oplysninger vi har

nogen vil du gerne selv bestemme

hvad det er for et svar man efterfølgende får ældre sagen har faktisk lavet en undersøgelse hvor man spørger en lille smule anderledes

er hvad det er for en hjælp de får og hvordan den hjælp bliver givet hvorimod logo fylder mindre kunne det give ordføreren anledning til at

når der kommer en sosu hjælper ind ad døren sige

i dag har jeg lyst til det ene eller det andet eller det tredje det er jo helt rigtigt at frit valg

ved at man har ret til de visiterede ydelser man nu engang har ret til det

fuldstændig ret i og jeg vil meget gerne være med til at kigge på hvordan vi kan sørge for at der er en øget fleksibilitet i forhold til den ældre to dage er jo ikke

vågne med voldsomt hævede ben og så tager det altså lang tid at få en støttestrømpe på og den anden dag kan det være at man faktisk har været så frisk og har så lidt væske i benene at man med hjælpemidler selv har kunnet vi er jo mennesker og to dage er ikke ens og derfor vil jeg meget gerne være med til at kigge på hvordan vi kan få en øget fleksibilitet ind

men det er jo en diskussion der kan føres løsrevet fra frit valg jeg er enig med ordføreren at man hører borgerlige fortalere for frit valg

kan få det billede at frit valg betyder at man som borger kan vælge frit på alle hylder og ordføreren har fuldstændig ret

få dem til at betyde hvad man vil vil så

til dels har ordføreren fuldstændig ret men men det er jo ikke en diskussion som afhænger af hvorvidt vi har frit valg af leverandør eller ej det er en diskussion vi bør tage også i det regime der

koster rigtig meget fordi er mange der skal hentes ind på noget overarbejde men oven i det ligger der også en usikkerhed fordi i

har kommunen jo ikke bare et overblik over hvor meget

udbetalt eller hvor stort et efterslæb der er på ferieindbetalinger eller pensionsindbetalinger så der er ikke rigtig nogen der ved hvad regningen er er det ikke rimeligt at forestille sig en bankgaranti hvor man faktisk er fleksibel i forhold til hvor mange borgere

og det er selvfølgelig ikke helt det samme som at sige

men jeg har da svært ved at se for mig

en runde på de konkrete ting der ligger her og så bede ministeren om allerede at forholde sig til

på et eller andet niveau så vi er godt forberedt når forhandlingerne starter jeg synes

jo selvfølgelig rart at der er nogle der anerkender de problemer de har skabt og nu vil løse dem

konkurser i hjemmeplejen er ikke ligesom alle andre konkurser som selvfølgelig er ubehagelige da de skaber usikkerhed for de ansatte i virksomheden og der måske er nogle kunder der ikke

når en hjemmehjælpsvirksomhed går konkurs går det også ud over de mennesker som sidder derhjemme og har brug for hjælp til at få livet til at hænge sammen det er en helt anden usikkerhed og en helt anden utryghed som vi skal sikre rammer så få mennesker som muligt så igen

til at modvirke den situation man skabte i to tusind og tretten dansk folkeparti vil gerne bidrage til denne indsats

vil også gerne gøre det rigtigt derfor fik vi regeringen til at sætte gang i en tilbundsgående undersøgelse af området så vi kan gribe de rigtige værktøjer for at løse problemet med de mange konkurser der er sket siden to tusind og tretten det skal blandt andet undersøges hvad der har været de bagvedliggende grunde til at

nogle fællesnævnere i sagen ting i kontrakter eller i virksomheder som er sammenfaldende er det dér der skal sættes ind omvendt vil vi også have undersøgt de steder hvor samarbejdet med en privat leverandør

er der ligeledes fællesnævnere her skal det sikres at de forhold bliver gældende i fremtidige samarbejder med private leverandører

folkeparti mener at det er godt at man som hjemmehjælpsmodtager har mulighed for at vælge imellem leverandører så man kan stemme med fødderne hvis man ikke føler at kvaliteten er i orden

service medmindre de vil se borgerne vælge et andet tilbud derfor kan vi heller ikke støtte de dele af forslagene der går på at lade det være op til kommunerne om man skal give borgerne det frie valg

som de ligger det er simpelt hen i utide

ville være ærgerligt hvis undersøgelsen viser at de faktiske forhold vil vise at det er andre tiltag som er de rigtige tiltag at indføre dermed ikke sagt at der ikke er nogen af de forslag som ligger her i dag som ikke vil ende med at indgå i den endelige indsats for eksempel

løsning som vi også godt kan se et potentiale i det vil give den ekstra sikkerhed at en bank skal tro på projektet og dermed give en vurdering af langtidsholdbarheden af virksomheden det tror vi vil give noget tryghed omvendt stiller vi os måske mere undrende over for ideen om at der skal være et vist overskud i

vil jo sige at kommunerne skal vælge de virksomheder som er allerbedst til at trække økonomi ud af det offentlige og stikke pengene i private lommer det er en pudsig ambition især når man tænker på hvem der har

vi er enige om at de mange konkurser vi har set er et onde som vi skal forsøge at udrydde men vi vil hellere have en ordentlig analyse at gøre det ud fra så selv om dele af det foreslåede måske

vil ende med at blive til virkelighed vil vi for nuværende

have skabt problemer især når man ikke selv kommer med et eneste konkret forslag til hvordan vi undgår dem så synes ordføreren ikke at det var meget passende hvis ordføreren kunne komme med nogle helt konkrete forslag til hvordan vi undgå konkurser især i betragtning af at ordføreren jo åbenbart

ordføreren har jo en holdning til at vi også fremover skal tvinge kommunerne til at inddrage private leverandører og det er jo der problemet opstår

private leverandører har det med at konkludere at de ikke tjener penge nok på en eller anden aktivitet og så lukker de forretningen så er det ikke passende at ordføreren med den holdning og

kommer med nogle helt konkrete eksempler på hvordan man vil løse de problemer som konkurserne skaber og hvordan

spild af tid hvis det viser sig at de tiltag jeg kommer frem til ikke er de rigtige tiltag

på mit bord kan gennemgå den og sige hvad er det for nogle tiltag som jeg ud fra den her undersøgelse om konkurser og gode samarbejder

så kan vi arbejde på tiltag

hvor der er nogle meget konkrete tiltag men det er jo interessant at ordføreren bare vil have en analyse hvad er det der er at analysere

sagen er jo meget enkel konkurserne opstår fordi de private ejere af virksomhederne der leverer hjemmeplejen bliver enige med sig selv om at de ikke kan tjene penge nok på det og derfor lukker de

er det der skal analyseres og vil ordføreren ikke nok

godt med en privat leverandør det er det jeg mangler

skal lave tiltag ud fra er jo at sige hvordan sikrer vi i forhold til de mennesker der gør det godt at deres måde at gøre det på bliver udbredt til alle de andre det er den analyse jeg mangler før jeg begynder at tænke over hvilke

det er jo sjovt at herre finn sørensen anklager mig for at sige at jeg står på virksomhedernes side der

et forslag om at kommunerne skal vælge de virksomheder som er allerbedst til at trække økonomi ud af det offentlige og stikke dem ned i private lommer og når man ønsker at der skal være et vist overskud i

samtidig det synes jeg giver god mening for omdrejningspunkterne er jo konkurser i ældreplejen

også ligger os i venstre meget på sinde

er god grund til i starten af min tale at rose ministeren

synes ministeren holdt et godt indlæg et visionært indlæg

svar på alle de spørgsmål som bliver stillet det

er tydeligt at ministeren drager omsorg for at de ældre får den bedste pleje men også den største mulighed for selv at præge den pleje

det vil jeg bare gerne rose ministeren

er det sådan at det ligger os og resten af regeringen

vi som en del af trekløverregeringen har igangsat et større arbejde som

dialog med relevante parter at belyse konkurserne og finde svar på hvad

kan gøre bedre det bør man jo synes jeg starte med for at få et fast grundlag at operere ud fra også det synes jeg at ministeren fortjener ros for at sørge for at få fuldendt

konkurser og den utryghed hos vores ældre borgere som naturligt følger i kølvandet

man kan sige at partierne bag beslutningsforslaget sparker en åben dør ind altså ministerens åbne dør

mod til at sparke en anden åben dør ind nemlig den der står frit valg på

ikke er det man bekæmper nu vil man kunne se på mig at jeg havde fornøjelsen af at sidde i regeringen

to tusind og to dengang som nogle folketingsmedlemmer talte lidt om

der gerne vil diskutere det

skal prøve at læse hvad der blev sagt ved den lejlighed jeg skal hilse og sige at der var folk der indædt kæmpede imod at det nogen sinde skulle blive til noget nu har det så fået en lidt mere afbalanceret facon og sådan går det tit når tiden går

jo ikke sådan at vi var meget tæt på hinanden sådan husker jeg

jeg må jo sige at at partierne bag b ni og halvfjerds sf enhedslisten og alternativet gør det klart at man vil begrænse det frie valg jeg kan så høre at nogle siger at

jeg tror alligevel at man skal øve sig længe for at

enkelte borgere træffer deres egne valg er nu nok at gå rigelig langt så

jeg med rette kan sige at vi fra venstres side ikke støtter det tværtimod ønsker vi at give danskerne endnu bedre mulighed for at vælge til og fra vi har ingen hellige køer

offentligt og privat det afgørende er at vi som mennesker har noget at vælge imellem mennesker er forskellige og familier har forskellige behov og præferencer man skal livslangt have mulighed for at vælge den løsning

uanset om vi nu taler om

har et stærkt ønske om at sætte borgeren før systemet og det agter vi at gøre man skal huske at mennesker er forskellige og det er deres ønsker til livet også men vi vil aldrig gå på kompromis med mulighederne for at vælge til og fra for snart et par år siden offentliggjorde tidligere sundhedsminister sophie løhde en undersøgelse blandt to tusind to hundrede og seks og firs ældre om ældrepleje og de ældres syn på plejen og et stort flertal af de ældre pegede på at det er vigtigt eller mere vigtigt

ambition om at begrænse ældres valgmuligheder

som jeg nævnte tidligere har regeringen igangsat et arbejde om forebyggelse af konkurser på ældreområdet

også vigtigt at holde fast i at kommunerne som myndighedsansvarlig skal leve op til det ansvar det er at løse en så vigtig velfærdsopgave som at passe godt på vores ældre dansk industri kl dansk erhverv

selv kammeradvokaten har givet en række bud på hvordan kommunerne kan tage forholdsregler og ad den vej minimere risikoen for at stå i en træls situation som det er når en leverandør går konkurs herfra skal lyde en klar opfordring til kommunerne om at tage opgaven på sig og vise rettidig omhu forslagene her vil belemre kommunerne med et endog meget stort bureaukratisk setup som reelt vil fjerne fokus fra kerneopgaverne kommunerne har ikke brug for mere bureaukrati snarere tværtimod særlig hvis man fremover skal bevare

kan venstre hverken støtte b otte og halvfjerds

komme til at svare på den måde på de spørgsmål som jeg nu har siddet og lyttet til og som jeg kan høre

for gode varer det er venstres holdning vi føler os godt dækket ind af ministeren vi synes ministeren gør et fremragende stykke arbejde vi synes ministeren har de rigtige visioner vi synes ministeren igen og igen fremlægger netop det som skal til for at de ældre kan føle sig trygge ved at man har en minister som agter at gøre hvad hun kan for at borgerne oplever det som de selv synes skal være

har vi det godt med så det vil

ældrepleje på de bedste betingelser og på den mest rationelle måde skylder man

det her meget bureaukratiske system som fritvalgsordningen jo også er at sørge for at sikre at der også følger nogle redskaber med så man kan forebygge konkurserne

og knap så meget fra store tænketanke men

det er jo at sige at når ministeren har sagt vi undersøger de her forhold så har vi netop også sagt at konkurser tager vi men at man er nødt til at undersøge de forhold og man er nødt til at sætte det arbejde i gang nu tager regeringen en snak med de parter

og det koster koster kommunerne rigtig mange penge som

til noget fornuftig ældrepleje

konkurs er en for meget det er jeg enig med spørgeren i men en anden ting er bare at jeg

præmissen om at det er på baggrund

få det udarbejdet og

vi alle sammen som mennesker er forskellige og det er vi også når vi bliver ældre

et system der er indrettet efter det

man med fritvalgsordningen som ældre bare lige kan sige jeg vil hellere have at der bliver lavet frikadeller i stedet for at der bliver

støvsuget er det ikke rigtigt at

det handler om det handler bare om at man bliver visiteret til en ydelse og så kan man vælge om det skal være privat eller kommunen

valgfrit for den ældre det synes jeg altid man skal være det er da korrekt at her er valgfriheden jo at man kan vælge mellem forskellige

gamle mennesker som jo igennem et langt liv har skullet tage vare på sig selv

er fuldstændig i stand til så kan jeg da ikke se hvorfor der skal være en myndighed der skal træffe valget for hende

der kommer til at stå tilbage som det store forløsende øjeblik hvor det er lykkedes

nogle myndigheder at gå ind og påtvinge hende en bestemt model det kan jeg altså ikke se så derfor

lov selv at vælge men vi er åbne over for det spørgeren siger

ikke har mulighed for at selv

stilling til om det skal være privat eller kommunalt det jeg bare vil

en diskussion om at man kan sidde sidde derhjemme og krydse af at nu har

er jo en diskussion om

vælge selve leverandøren og

ønsker de at begrænse det frie valg som halvfjerds procent af de ældre værdsætter meget højt men det glæder mig at høre at socialdemokratiet ønsker frit valg og at fru astrid krag som

ser mere nuanceret på konkurser end jeg har hørt før og det er meget glædeligt men det er underligt at visse politikere mener at de bedre kan beslutte hvad der

hvis valget af en privat leverandør overvejende var en slem oplevelse for borgerne

en offentlig leverandør og ikke en privat privatiseringstvangen som partierne kalder det betyder jo blot at kommunen

er så glade for private virksomheder ville det da være synd at fratage dem den mulighed

at tilfredsheden med henholdsvis private og offentlige leverandører er næsten lige høj dog er den en anelse højere for private leverandører

en god idé at forsøge at minimere risikoen for konkurser det er vi i hvert fald enige om og mange af de

to beslutningsforslag er gode forslag som jeg kun kan opfordre kommunerne til at følge de ligger meget

det som branchen sammen med kammeradvokaten selv har udarbejdet som en guide til kommunerne kommunerne bør vurdere virksomhederne og tilbuddene er virksomheden stor nok i forhold til opgaven er den økonomisk solid har den ansatte nok har den de nødvendige kompetencer

eller anden form for garanti kan også være en god mulighed

man se på mulighederne for at ansatte kan fortsætte deres arbejde for kommunen i tilfælde af konkurs i den sammenhæng er der nogle forhindringer i forbindelse med reglerne for virksomhedsoverdragelse men det har vi i beskæftigelsesudvalget og sundhedsudvalget efter samråd med de pågældende ministre stillet nogle spørgsmål om så lad os se

en anden vigtig ting er at holde en løbende dialog med leverandøren så man følger op på om der leveres

og om der eventuelt skal rettes noget til i aftalen undervejs endelig er

ydelse nogle er mere relevante end andre i forskellige situationer det kan der være forskel på fra kommune til kommune derfor vil det ikke være formålstjenligt at tvinge ensartede krav til processen ned over alle kommuner men derimod bedre at lade det være op til den enkelte kommune at afgøre hvad der er den bedste løsning lige netop i dens situation om det vil være fordelagtigt at lave nogle stærkere anbefalinger end nu må bero på det arbejde som er sat i gang

i udbuddene er vilkårene for de private leverandører rimelige er der samme dokumentationskrav

ved man overhovedet hvad det koster i det offentlige system når det kommer til stykket og har man medregnet alle omkostninger men selv med de usikkerheder der er så tyder alt på at kvalitet service og priser bliver bedre ved udbud og brug af private leverandører selv i de tilfælde hvor kommunen selv vinder opgaven bliver den efterfølgende udført bedre og billigere alene fordi man har været igennem en proces hvor man har defineret og beskrevet opgaven og derfor er blevet mere bevidst om hvordan den

vi støtter derimod borgernes ret til og ønske om frit valg og jeg skulle hilse fra de konservative som desværre ikke kunne være her i dag og sige at de heller ikke støtter forslagene

så er op til kommunen vi har jo kommunalt selvstyre

så op til kommunen om de vil

forestille sig at kommunerne helt kunne slippe for forsyningspligten det ville jo løse problemet og kommunerne ville slippe for at stå med en regning som er

det trods alt sker at der er konkurser og

til antallet af konkurser

tre konkurser som vi har haft på udbudsmodellen og det er rigtigt at en er en for meget og vi må prøve at

for at undgå det som jeg også har sagt i min ordførertale hvor jeg har lagt meget op til og givet en meget

initiativer som kan gøre at man kan undgå konkurser men vi kan aldrig helt undgå det det er en risiko der vil være der og det er i virkeligheden en styrke for markedet

det vil betyde at det er de bedste og de billigste

er der og som vil stå for udbuddet

er spørgsmålstegn at sætte ved det i eksemplet fra kolding som

forslagsstillerne selv henviser til er der opgjort fjorten million

opgjort som det vi i driftsøkonomien kalder en offeromkostning altså en omkostning man har fået

som man ville have opnået hvis den private leverandør

som varetager opgaven går konkurs hvordan stiller det så kommunen i forhold til forsyningspligten ordføreren er vel enig med mig i at jo flere borgere man har ansvaret for

og fireoghalvtreds kroner er et reelt tab resten er fordi man ikke har fået den gevinst man ville have fået hvis den private leverandør havde udført opgaven fordi man i kolding ved og har beregnet at den private kunne have gjort det billigere end man selv kunne have gjort det

med hensyn til de mennesker som bliver berørt af konkursen er

det selvfølgelig beklageligt og derfor skal man have et beredskab som

i alternativet anerkender vi at det er et problem og at det er en vigtig problemstilling vi mener at de mange konkurser i hjemmeplejen

med skiftende medarbejdere vikarer osv og for kommunerne som oplever den økonomiske konsekvens kommunerne skal jo med øjeblikkelig virkning overtage hjemmeplejen for de borgere der står uden hjemmehjælp konkurser koster jo kommunerne penge

af den tidligere ordfører

og ifølge borgmesteren har det kostet kommunen omkring

af den tidligere ordfører nævnt som kun omkring

jeg skulle hilse og sige at i en kommunalbestyrelses budget er trehundrede og halvtredstusind eller firehundredetusind

som kunne være benyttet til at styrke hjemmeplejen og til at skabe mere tryghed og omsorg for vores ældre

og til at rydde op efter konkurserne

at lave aftaler med et bestemt antal private leverandører hvis en kommunalbestyrelse ikke ønsker det

efterspørgslen måske ikke er der den nuværende model og de besparelser som kommunerne har været udsat for i de seneste år tvinger jo desværre kommunerne til i for høj grad

fokusere mere på pris end på kvalitet når de indgår aftaler med private leverandører det er jo nemlig sådan som vi også har hørt tidligere at ændringen i og tretten blandt andet betød at private leverandører ikke

det har ofte medført en uacceptabel forringelse af borgernes pleje og i visse tilfælde en direkte manglende pleje så vi skal sikre at borgernes hjemmehjælp er kontinuerlig og at borgerne kan være sikre på at den kommer frem uanset om om leverandørerne er gået konkurs eller ej vi har jo som bekendt kommunalt selvstyre og kommunerne skal i vores optik som nævnt ikke være tvunget til at benytte sig af private leverandører hvis de vælger at benytte private leverandører er det er afgørende

igennem udbuddet

mener vi også at det er fornuftigt at de leverandører som kommunen bruger lever op til forpligtelser om at uddanne fremtidens medarbejdere

private leverandører og vi ønsker faktisk gerne endnu flere modeller

samfundet for eksempel modeller hvor en privat virksomhed civilsamfundet og det offentlige leverer velfærdsydelser sammen vi er også åbne for som jeg lige drøftede med den tidligere ordfører at vi kan fylde noget nyt indhold

mener vi at begge beslutningsforslag

bakker som udgangspunkt op om

har brug for derfor er det ulykkeligt når vi har set en række konkurser som har skabt utryghed hos folk

vigtigt emne der bliver taget op i beslutningsforslagene men spørgsmålet for mig og for radikale venstre er det nødvendigvis er de rigtige ting der bliver taget fat i der hvor vi kan se mest fidus i det fra radikale

forslaget der går på at man skal lade det være op til kommunerne at vælge

have frit valg eller ej i stedet for at det er noget som vi har pålagt herinde fra folketinget til gengæld

jeg lidt mere lunken over for nogle af de andre forslag

være at man skal have fat i det der handler om regnskabstjek og stille krav til tre måneders løn

men det vi i hvert fald vil være meget optaget af i radikale venstre er

det betyder noget for os at man også som iværksætter får en chance det kan være at der er nogle socialøkonomiske virksomheder

sig gøre så det er noget af det vi håber vil være med i undersøgelsen og som vi vil have særskilt fokus på nu er regeringen jo så som vi hører i gang med at kigge på det

venstre at vi også snart bliver indkaldt til nogle forhandlinger om det så måske kan vi i fællesskab på tværs af partierne fordi vi alle sammen er optaget af det blive enige om en tekst i udvalget som viser en retning for det

man kan som virksomhed være for lille til at hamle op med de krav

også et af argumenterne for lovændringen i to tusind og tretten at konkurrenceudsættelse dels ville reducere antallet af virksomheder som kommunerne skulle samarbejde med dels ville give de lidt større virksomheder en konkurrencemæssig fordel og dermed også give mulighed for mere stabilitet på området jeg vil ikke afvise at man også har skelet til gyldne løfter fra de store arbejdsgiverforeninger

hvis bare kommunerne ville overlade ældreplejen til det private erhvervsliv

de private erhvervsorganisationer ligefrem har indrømmet at de tog fejl men de har dog senest udtalt at kommunerne går for meget op i økonomi og for lidt op i kvalitet og at området er blevet for billigt så måske kan man i det mindste konkludere at nogen er blevet klogere at et offentligt område skal tvangsudbydes er faktisk isoleret set en rigtig dårlig markedsstrategi

muligheden for at overveje hvad der giver mening på et givet område både på det organisatoriske plan men også på det forretningsmæssige plan

områder hvor det ville være mere rationelt og dermed også billigere for kommunen hvis kommunen selv organiserede ældreplejen netop tvangsudbud af opgaver i ældreplejen er dels voldsomt bureaukratisk dels fratager det kommunen mulighed for klog fleksibilitet

til at sælge kan kunden også forvente at varen er billigere end hvis jeg kan nøjes med at sælge når det faktisk giver mening

men vi har også noteret os ældre sagens undersøgelse der viser at borgerne er mere optaget af den hjælp de får

optaget af logo en sommer for kort tid siden havde man

hvor otte hundrede borgere fem minutter efter konkursen stod og havde brug for kommunens hjælp midt i sommerferien hvis kommunen frier til de ansatte som

og lidt som at spille med blind makker for man kan naturligvis ikke på fem minutter få overblikket over de lønmæssige efterslæb og ekstraregninger som man derved påtager sig men selv når kommunen ikke benytter de allerede ansatte

fordi det kan blive nødvendigt at indkalde

så jeg lytter mig til at ministeren og flere ordførere gør gældende at det frie valg er

til kommunerne til gengæld

b otte og halvfjerds om krav til private aktørers soliditet solidaritet skulle der måske have stået men der står altså soliditet og garantistillelse

i udvalget kan blive inddraget i de overvejelser der pågår

de opgaver som kan løses hos den ældre

spørgsmålet om at man giver kommunerne nogle redskaber og giver dem mulighed for at kræve eksempelvis en bankgaranti så giver det rigtig god mening når man samtidig siger til kommunerne at

en kontrakt med dem og det synes jeg er

modsætning for mig er det vigtigt at borgerne har det frie valg jeg vil gerne høre om det er

at det ville give god mening her at man løste opgaverne anderledes end det der er dikteret af lovgivningen i dag hvor man er tvunget til frit valg så tænker jeg

alvorligt problem vi har set en stribe konkurser i hjemmeplejen hvor private virksomheder som leverer hjemmepleje til ældre borgere er gået konkurs status per første februar to tusind og sytten kan man følge hvis man går ind på foas hjemmeside konkursindexdk og status er at

halvdelen af landets kommuner det har selvsagt givet store gener for de borgere som er afhængige af at der kommer en hjemmehjælper og leverer en hjemmehjælp det har givet gener for de medarbejdere som pludselig mistede deres arbejdsplads men det har også givet problemer for de kommuner som pludselig har skullet springe til og med ekstraudgifter har løse det problem at hjemmehjælpen gik konkurs

helt grundlæggende problem at den nuværende lovgivning betyder at kommunerne er tvunget til at bruge private leverandører og ikke selv kan foretage en vurdering af hvordan man bedst tilrettelægger hjemmehjælpen det betyder jo at de private leverandører fordi kommunen har en pligt til at sørge for at borgerne får en hjælp kan lege købmandsforretning og kan lukke forretningen hvis ikke det går så godt som man havde håbet på at tjene penge og så må kommunerne rydde op efterfølgende det synes vi bestemt ikke er en rimelig situation at stille kommunerne

mange konkurser viser jo også at regeringens floskel om at private

bedst og billigst velfærd ikke passer og derfor mener vi

enhedslistens holdning er at den bedste kur mod konkurser er at vi slet ikke har private virksomheder som tjener penge på ældrepleje men det er altså med

op til kommunerne at bestemme hvordan man vil tilrettelægge hjemmeplejen hvis kommunerne vælger at bruge private

skal være krav som sikrer at

i hvert fald så vidt muligt ikke får konkurser

borgerne det handler både om at sikre at der er en ordentlig økonomi i de virksomheder som

uforholdsmæssig stor regning men det handler også om noget så basalt som at løn og arbejdsvilkår er i orden

udøver hjemmepleje også påtager sig det ansvar at uddanne fremtidens medarbejdere i hjemmeplejen og en række andre betingelser som også gør sig gældende for kommunernes egen

og det står i modsætning til det

tilføje for resten af partierne i blå blok er at der er private virksomheder i hjemmeplejen

fuldstændig uenige hvis det kunne lykkes os at forebygge

de ældre som ellers må leve med den utryghed

for kommunerne selv

at understrege at hvis det skulle

jo langtfra i mål når det gælder vores hjemmepleje

hjemmeplejen er udsultet rent økonomisk fordi vi har en regering som fører en økonomisk sparepolitik over for kommunerne

en og firs ud af landets otte og halvfems kommuner i år bliver brugt færre

sidste år vi ved også hvis vi kigger

er forsvundet seks millioner

fra de ældre altså i en tid hvor der er kommet markant flere ældre

at adressere når vi taler vores hjemmepleje men det her forslag vedrører altså konkurser

jeg tror sådan set

er helt rigtigt at mange ældre ønsker et frit valg men spørgsmålet er et frit valg til hvad

på hvad man får hjælp til hvordan hjælpen

hvilken hjemmehjælper der kommer ind ad døren

frihed i den måde som systemet fungerer på

eneste man kan vælge frit er om det er et privat firma eller en offentlig leverandør

perspektiv i musik i det initiativ som vi sammen tidligere regering lancerede om en klippekortsordning

at de bruger de hjemmehjælpstimer

tale om en frihed her er tale om et frit valg og det er det vi skal styrke

som der er tale om fra den blå bloks side når vi snakker frit valg i den her sammenhæng

velfærdssamfundet

man for eksempel kan gå ind og vurdere overskudsgrad betyder at man også kan forholde sig til om de har et fuldstændig unormalt stort overskud og

så man kan bruge den vurdering af overskudsgrad på forskellige måder men når det gælder soliditeten handler det

en solid virksomhed som vi

og se om der står plus minus eller cirka nul det er sådan set ligegyldigt men

det der skal batte noget er at man skal slå op på sidste side i regnskabet og se

står på bundlinjen og derudfra skal man

trækker enorme overskud ud af velfærden og oven i købet også placerer de overskud i skattely så man unddrager sig skattebetaling

forholde sig til om det er en virksomhed som kunne finde på at agere

frit valg i den forstand som borgerne efterspørger det

blå blok snakker om derfor synes jeg det

det initiativ som enhedslisten fik med i finansloven for to tusind og femten så vidt jeg husker det er også underordnet hvornår det var med den tidligere regering

hvorfor begrænse det når nu

så gerne vil halvfjerds procent af dem er meget meget glade for det og hvis man måler på de fleste

med de private end med de offentlige

til at have private hjemmehjælpsfirmaer i deres ældrepleje

stribevis af konkurser det tror jeg ikke at de ældre ønsker det hører jo med til det at det er dyrere for kommunen at tilrettelægge hjemmehjælpen altså at man bruger penge

mere hjemmehjælp ud af på at have det her

på at man havde højere kvalitetsstandarder i kommunerne altså helt konkret at man for eksempel kunne komme i bad oftere end man kan i dag

langt klogere og jeg synes det er en utrolig høj pris for det

ældrepleje fordi det koster kommunen i

i mangel på stordriftsfordele derfor synes jeg det ville være langt langt klogere at følge det forslag vi har

her sammen med alternativet og sf det tror jeg ville